ved folketingsvalg ligge i samme opstillingskreds i kommunen og skal ved folkeafstemninger europaparlamentsvalg kommunale og regionale valg ligge i kommunen ændringen af afstemningsstedet skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte

det kan måske lyde som en meget beskeden ændring af lovgivningen men det kan faktisk have ganske stor betydning i forhold til

meget vanskelig tilgængelighed for handicappede det skyldes at en del af de valgsteder der benyttes ikke har handicapvenlige adgangsforhold det har man indtil videre rådet bod på ved at det har været muligt at afgive sin stemme uden for valgstedet for eksempel i ens egen bil

stemme på samme måde som alle andre vælgere og det ligger i øvrigt i god tråd med fns handicapkonvention som danmark jo også har underskrevet så det er glædeligt at vi med dette lovforslag lever op til fns konvention og anbefalinger på det her område ved det seneste kommunalvalg har der været meget fokus på at højne valgdeltagelsen samt at forskellige grupper

stemme om det massive fokus har båret frugt er indtil videre uklart men l otte og tres rummer konkrete forbedringer for gruppen af handicappede

opfattelse i venstre at alle har mulighed for at deltage i valghandlingen og begrænset førlighed må naturligvis ikke betyde at man er hindret i at afgive

stemme demokrati er ikke statisk men

stor succes med alternative

nye afstemningssteder resulterede i rekordmange brevstemmer samt en markant større valgdeltagelse end det man har set ved foregående kommunalvalg med disse erfaringer i mente er det oplagt at vi også gør det lettere for personer med handicap og nedsat førlighed at afgive deres stemme og deltage i demokratiet målet må naturligvis være at så mange som muligt stemmer og det kan vi jo sikre et skridt på vejen med

af den opfattelse at lovforslaget gør en reel forskel og vi ser frem til at muligheden som hjemles i det her

kan tages i brug ved forårets valg til europa parlamentet

vil gerne samtidig kvittere for ministerens opfølgning på folketingets

for alle som netop forsøgte at screene hvor gode

gode demokrater for de bedst fungerende

vi er gode demokrater for for alle vælgere og for alle mennesker der screenede vi faktisk også folketingets tilgængelighed og visse ting er blevet rettet siden så det er rigtig godt at der en gang imellem er

vi lærte en del af hvordan man gør i norge hvor der er meget mere tilgængelighed og hvor der er meget mere inklusionstanke i

i danmark har vi også nogle bygningsregulativer der også siger noget om nye bygninger og tilgængelighed

at få dem efterlevet rundtomkring og det kan også godt halte lidt med at få efterlevet at man også

offentlige bygninger skal tilpasse dem sådan at mennesker med

forhindringer på grund af fysiske forhold eller andre handicap

også skal kunne komme ind i de offentlige bygninger

har hemmelige afstemninger i danmark er det også meget vigtigt

men skal man have et stort setup fordi man har et handicap

specielt anonymt at man kommer hen og stemmer

vi skal følge den her lovgivning godt på plads og sige at det er rigtig fint at vi nu får nogle muligheder er rigtig fint at kommunerne skal annoncere

stemmesteder der er mere tilgængelige end andre men jeg synes også vi skal have den etiske

så har jeg også noteret mig at dansk handicap forbund også peger lidt på

man skal køre lidt længere end bare lige hen om hjørnet og at der også kan være noget i forhold til mennesker som

grundlovsændring der skal til hvis alle mennesker også mennesker der er personlig umyndiggjort skulle have en stemmeret så det kan vi ikke gøre noget ved så vi er tilbage til den der fysiske tilgængelighed til afstemningsstederne men lad os også opfordre til at de kommunalpolitikere der skal implementere loven her også tænker de etiske og de kulturelle forhold ind for ellers bliver det ikke demokrati for alle og

at man har et valgsted der er handicapvenligt og som lever op til alle forskrifter og så nedprioritere de andre

det må altså ikke blive nogen sovepude for kommunerne men vi synes det er en god idé

henvise til et andet sted hvis der er et sted der rent bygningsmæssigt ikke har mulighed for

blive så handicapvenligt som som det

bruge den her mulighed samtidig

som også stikker lidt uden for det her lovforslag

at de stadig væk synes at det er et problem for dem at de ud over at de må vælge

valgtilforordnet med ind de mener ikke

går med ind i stemmeboksen de føler sig overvåget og føler ikke at det er i orden at

over for en valgtilforordnet giver til kende hvem

vi bør lytte til det kan godt være at

jeg er helt med på at der kan være andre situationer hvor det er nødvendigt at man også har en valgtilforordnet med men her har vi altså at gøre med en gruppe borgere som

den her problemstilling faktisk er noget som

ligger dem meget på sinde og som faktisk er et problem for

afgive deres stemme anonymt det vil de nemlig gerne gøre men alt i alt støtter dansk

at afprøve det og så må vi se om det ikke

og mennesker med nedsat førlighed får mulighed for at vælge et andet afstemningssted end det de er tilknyttet i henhold til valglisten de kan i fremtiden vælge det afstemningssted i kommunen

ansøge om at få lov til at afgive sin stemme

det er et rigtig godt forslag det er ikke

som kommunerne meget nemt kan handle på samtidig med at det i praksis gør en forskel for mennesker med nedsat førlighed derfor kan radikale venstre til fulde bakke op

for vælgere med handicap eller nedsat førlighed at stemme fra et andet og mere tilgængeligt afstemningssted end det de første gang er blevet henvist til

at understrege at der fortsat eksisterer en række uhensigtsmæssige omstændigheder der afskærer borgere

at deltage i demokratiske processer og i danmark skal vi fortsat gøre alt hvad vi kan for at ratificere fns handicapkonvention da det er et grundlæggende vilkår for ethvert

har lige muligheder og rettigheder

det halter jo lidt men jeg kan godt høre på de forskellige udmeldinger at det så er så langt vi kan komme nu og derfor støtter enhedslisten selvfølgelig også

en klar forbedring men jeg bakker også op om de bemærkninger der kom fra dansk folkepartis ordfører og fra socialdemokraternes ordfører

når det var en socialdemokratisk ordfører der kom med nogle gode synspunkter som vi burde arbejde videre med i forbindelse med det her

jeg spændt på at høre hvad

til de kommentarer der kom fra dansk folkeparti og fra socialdemokraterne og også de indvendinger og forslag til forbedringer der ligger fra handicaporganisationerne fordi så vil enhedslisten da være meget villig til at vi i det videre arbejde med det her lovforslag

prøver at forbedre det yderligere det skal selvfølgelig ikke afholde os fra at stemme for det hvis ikke vi kan komme igennem

men vi skal jo altid prøve om vi kan gøre tingene bare lidt bedre

der bliver særlige forhold for dem sådan at alle kan deltage og det bakker vi selvfølgelig op om det her er et udmærket supplement til at man i dag kan vognstemme altså køre ned til afstemningsstedet og så blive hjulpet af folk på valghandlingsstedet til at afgive sin stemme vi giver også en hjælpende hånd til dem som vil brevstemme og vi synes at vi på alle måder skal række hånden ud og forsøge at gøre det nemt og enkelt at stemme og selvfølgelig også for personer med et handicap eller som er gangbesværede eller på anden måde har nedsat førlighed så fuld

med sikkerhed er tilgængelige for mennesker med et handicap

er det synes jeg en vigtig opgave at give folk de bedst mulige

er som den konservative ordfører jo netop nævnte muligt

vognstemme uden for et afstemningssted

eksempel på borgerservice eller nogle af de andre steder som vi har forsøgt os med i forbindelse med kommunal og regionsrådsvalget men det er nu engang synes jeg stadig væk det bedste

afstemningslokalet og komme ind bag forhænget ligesom alle andre borgere

et vigtigt forslag som vi har her i dag selv om det jo ikke er verdens største

fritager ikke kommunerne for at fortsætte indsatsen med at gøre afstemningsstederne

meget vigtigt at slå fast at det her ikke

en permanent nødløsning og så må vi bare køre med det den forpligtelse der ligger hos kommunerne til hen ad vejen og i takt med de investeringer de foretager i øvrigt at sørge for tilgængelighed ændres ikke med det her forslag

alle tilgængelighedsproblemer for mennesker med handicap det tror jeg er åbenlyst

de spørgsmål som er er rejst under behandlingen her men vender jo også tilbage til hele spørgsmålet i forlængelse af den beretning som venstres ordfører nævnte i sin ordførertale ligesom vi naturligvis vil evaluere hele kommunal og regionsrådsvalget for at se om vi med afsæt

kan gøre vores demokrati stadig mere åbent og stadig mere tilgængeligt for alle borgere uanset om det er et fysisk handicap eller det er en en kulturel eller en social situation der afholder den enkelte

at deltage fuldt og helt i vores demokrati jeg ser meget frem

partier og jeg synes den positive modtagelse som

det her lovforslag har fået lover godt for en konstruktiv debat også om andre ting som vi kan gøre

på tres procent til en fartoverskridelse på kun fyrre procent og i venstre ønsker vi

at folk der er ansat ved vejarbejde kommer til skade i trafikken

justitsministerens bekymring for den her gruppe

sikkerhed men vi ser store problemer i

er der den her meget meget ulykkelige sag fra sindal hvor en mand

fører til adskillige dødsfald

bøde vil man i nogle tilfælde få i det justitsministeren lægger op til

om de her skærpede regler skal gælde når der ikke reelt er nogen på arbejde

er en ordentlig skiltning de ting vil vi forfølge i i udvalgsarbejdet

og det handler kort sagt om at det kommer til at være ejeren af bilen og ikke nødvendigvis føreren der får ansvaret for bøden det er der bøden bliver sendt hen og hvis ejeren af bilen ikke kan få en anden til over for politiet

altså ejeren der bliver gjort ansvarlig altså et objektivt ejeransvar

det er et princip man går på kompromis med

i de cirka fem og fyrre procent af de tilfælde hvor man får en automatisk trafikbøde ved en fotovogn det er de fotovogne der nu kommer fire gange så mange

er føreren og med det justitsministeren lægger op til

men en helt anden der så skal erkende det over

for myndighederne i et retssamfund

man siger at hvis du ejer en computer

rigtig rigtig mange mennesker som ville finde sig i at skulle betale en bøde for en forseelse som de ikke har gjort sig skyldige i men de vil skulle betale fordi de ejer den pågældende bil

sige at det er sjældent at jeg oplever høringssvar der er så kritiske der er endda et høringssvar

den lovgivning vi laver de fortolker den og dømmer efterfølgende men de advarer kraftigt imod det her

må på den ene side selvfølgelig sikre effektive arbejdsbetingelser for for politiet at de bruger deres ressourcer rigtigt

den enkelte og det undrer mig meget

det politiet vinder på det her

er ganske lidt i forhold til det retssikkerhedsmæssige kompromis som justitsministeren lægger op til at

vi ønsker at stå på borgernes side vi ønsker også at sikre retssikkerhed også

kører for stærkt og vi ønsker i hvert fald at sikre at det er dem

en kriminel handling som også bliver stillet til ansvar for den kriminelle handling man skal ikke kriminalisere det at

den del der handler om et betinget objektivt

forbindelse med vejarbejde men

en ansat hos en restauratør udskænker spiritus til mindreårige

ukendt begreb man anvender

hvorfor den nærmest principielle modstand og snak om

har det man lægger op til her det er ikke noget vi har i de nordiske lande i forhold til privatpersoner altså

må sige at jeg er skuffet over enhedslistens indsats i i forhold til det

ikendt og skal betale en bøde for en forseelse de i

et grundprincip i vores retssamfund som

der er fuld opbakning til at være imod

indførelse af det her objektive ejeransvar det kan jo ske en gang imellem at der er nogle der er lidt på afveje

jeg også oplevet at en enkelt socialdemokrat eller to har været en gang imellem men så må det jo være det

jeg synes at det er et meget meget kedeligt

kender justitsministeren kan jeg sagtens

stå fast på nogle principper og princippet om at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist

og man går på kompromis med princippet om

andet af tilsvarende karakter skal sikre at bilisterne overholder de anmærkede

for sjov at de hastighedsbegrænsninger

der er generelle hastighedsbegrænsninger det er ikke for sjov at vi opstiller atk biler man udsætter andre for

have ført køretøjet

så ejeren kan få at se hvem der har kørt

køretøj det

slipper for at blive stillet til ansvar for

nægter kendskab til hvem der har siddet

en unødvendig skiltning det kan være klokken tre om natten det kan være på søn og helligdage hvor der ikke arbejdes og det tror vi i hvert fald i dansk folkeparti

så det vi i hvert fald gerne vil diskutere

vejarbejde når der nu bliver skiltet med det så det bliver lidt mere troværdigt men grundlæggende går vi selvfølgelig ind for

der hvor der er menneskeliv på spil i form af vejarbejdernes

er vi som flere andre ordførere har været inde på

man lancerer her dansk folkeparti har tidligere sagt kunne vi ikke have et objektivt ansvar

i forhold til at sikre sig at man sælger til en der har gyldigt førerbevis det har der ikke været den store opbakning til men nu begynder man åbenbart

i forhold til retssikkerheden og derfor vil

om at det her lovforslag deles vi kan ikke støtte den sidste del af det

blive bedre til at fange de her syndere men vi formoder også at politiets udstyr løbende bliver forbedret så det ikke bare er biler man investerer i men også fornuftigt udstyr

smallere kørebaner særlige sving og så videre på grund af vejarbejdet som øger risikoen for bilisten selv det andet element vedrører hvordan vi

udfører automatisk trafikkontrol også kendt som

tung proces med billedidentifikation som også fører til at man må droppe omkring tolv procent af sagerne og inspireret af andre lande vil vi nu også gå over til en nemmere proces

nummerpladeidentifikation det gælder selvfølgelig kun i de knap så grove tilfælde

om hastighedsoverskridelser på under tredive procent ryger vi over de tredive procent

af kørekort eller sågar fængselsstraf

ud kan låneren erkende at

vil være et større ansvar som kommer til at ligge på ejeren hvis bilen er stjålet eller lignende

her der er både fortalere for det og modstandere mod det og

jeg synes dog at vi har forsøgt at sikre at brugen af et objektivt bødeansvar

vil opleve det på samme måde som

i dag har regler vedrørende p afgifter vi ser dog frem til behandlingen af forslaget men for at opsummere

vi være med til at sikre at der fortsat vil være fokus på sikkerheden i trafikken vi gør noget for at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne på baggrund af for høj hastighed overtrædelser af hastigheden er en medvirkende årsag til at mange trafikulykker

på de danske veje rådet for sikker trafik anslår også at hvert tredje trafikdrab kunne være undgået hvis alle overholdt hastighedsbegrænsningerne med lovforslagets første del

skærper straffen for overtrædelser af hastigheden ved vejarbejder

endnu mere sikre på at man overholder fartgrænserne når der er gang i vejarbejdet det gør at vi beskytter de medarbejdere som udfører det vigtige arbejde der trods alt er i at vedligeholde vores veje

overskridelsen af hastigheden ved vejarbejder

vi være med til at sætte fokus på problemet og understrege at man skal tage nedsættelsen af hastigheden ved vejarbejder oprydning efter ulykker eller lignende meget meget alvorligt

indførelsen af et objektivt bødeansvar for ejeren eller brugeren ved hastighedsovertrædelser målt af en fotovogn denne del af lovforslaget er med til at sikre at der altid er en der bliver holdt ansvarlig på den måde kan det objektive bødeansvar sikre at fartsyndere også oplever at det har en konsekvens

indførelsen af et objektivt bødeansvar ikke betyder at ejeren

registrerede bruger af bilen uretmæssigt kommer til at hænge på en bøde hvis man ikke har ført bilen og derfor er

lovforslagets fokus på en let adgang

at slippe for bøden hvis en anden erkender at have været fører

for halvanden måneds tid siden da denne diskussion

man kan ikke med rette sige at det her med objektivt bødeansvar er noget nyt vi kan jo bare tage fat i færdselslovens regler om tilladt akseltryk og totalvægt

vognmanden eller ejeren af køretøjet der hænger på det der hænger det ikke kun på den pågældende chauffør

arbejdsgiver et objektivt bødeansvar for de ansattes overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen

at beskytte medarbejderne

politiet i den her situation har indført på den pågældende strækning det går jeg

set også ud fra at de konservative mener altså at man skal overholde den lovgivning uanset om

derfor påhviler det nu herre ole birk olesen som ejer af den pågældende bil så at sikre at

var voksen nok til at udlevere nøglerne til den her bil måske er jeg så også voksen nok til at kunne gå over

nu fik du så en bøde nu må du også betale den

kommer til at gennemføre en masse politik som i virkeligheden ikke er sfs politik

er det afgørende her er at man tager et

til fulde men gør det ikke indtryk på sf at nærmest alle høringssvar inklusive det fra østre landsret

set rummer en række forbedringer

sin bil det vil sige at man selvfølgelig også har ansvar hvis man

selvfølgelig også et ansvar for den del det er i øvrigt noget sf har ment både før og efter vi

betydelig skepsis men når vi alligevel

en bekymring endda en temmelig alvorlig bekymring for at når man nu styrker fartkontrollen og det skal ses i sammenhæng med at det er det man gør

med justitsministeren om at der også skal etableres

stigning i antallet af sager gøre at det simpelt hen ikke bliver effektivt nok og

vi synes jo folk har krav på en forholdsvis hurtig sagsbehandling men vi synes også

det er nødvendigt at man sætter ind over for

har været for dårligt det er

til tolv procent af alle atk

som ender med at der ikke kan

det er seksogtredivetusind og det tal kan man selvfølgelig forvente stiger ganske voldsomt i og med at bødeantallet i det hele taget stiger voldsomt på grund af den øgede fartkontrol det synes vi altså

vi vejer de enkelte elementer imod hinanden ihukommende vores betænkelighed formålet med det hele her

få farten bragt ned i trafikken og og man kan selvfølgelig have et eller andet naivt håb om at hvis det virker altså hvis det øgede kontroltryk begynder at virke og det har vi da en forhåbning om så vil det jo egentlig også på sigt begynde at betyde faldende

vi får en mulighed for at evaluere det her

vi vil se se om det virkelig er så stort et problem som politiet gør det til

de erfaringer og derfor er vi med på at vi ruller

lave sådan en evalueringsklausul i tilknytning til

hvordan det nu kan gøres

som ikke vedtager en bøde altså stadig væk har muligheden for en domstolsprøvelse så kan herre tom behnke jo godt sige jamen hvordan kan domstolen dømme anderledes

objektivt ansvar

selvfølgelig rigtigt nok men domstolsprøvelsen giver selvfølgelig mulighed for at rulle hele bevisførelsen og og hvad ved jeg ud og det er efter min mening en reel domstolsprøvelse der dér finder sted man kan

oplysningspligten i færdselslovens § fem og tres ikke

form for skærpelse

af lovforslaget om at doble op

vejarbejde at helt tilbage i efteråret to tusind

konstatere at ting

tager tid demokrati tager tid og det tager også tid for

mig som blev valgt ind ved sidste valg for enhedslisten at erkende at der skal

til før erkendelsen og fornuften breder sig

at revolutionen

og tidshorisonten er nok mere end tyve år men jeg må sige at mine kolleger i 3f som arbejder som vej og asfaltarbejdere

helt så meget skal frygte for liv og førlighed når de arbejder på og ved vores veje og

har lagt på os i den her forbindelse og jeg vil da gerne ønske dem et stort tillykke med at

normalt er det noget gør indtryk

for bødestraf og det tal kan jo altså som bekendt forventes at stige kraftigt i og med at vi øger kontroltrykket og får flere bøder ind i hvert fald i

at en gennemførelse af ordningen vil svække den generelle tillid til retssystemet med god grund fristes man til at tilføje dommerforeningen fremfører også med slet skjult ironi at det er en nydannelse at en lovovertrædelses opdagelsesområde bliver afgørende for placeringen af strafansvaret

konstateres ved automatisk trafikkontrol placeres strafansvaret nemlig hos ejeren mens ansvaret som hidtil placeres hos føreren hvis overtrædelsen konstateres på anden måde institut for menneskerettigheder kan ikke se at et betinget objektivt ansvar vil løse de retssikkerhedsmæssige problemer som et objektivt ansvar medfører instituttet henviser blandt andet til at for at undgå objektivt ansvar skal en anden person

det er altså ikke nok at ejeren kan bevise sin egen uskyld og tydeligt kan identificere personen som førte køretøjet på gerningstidspunktet gerningspersonen skal

at vise til personer der kun får en bøde som tak for deres ærlighed di transport bilbranchen og atl understreger at hensynet til ejerens retssikkerhed naturligvis må vægtes højere end ønsket om at effektivisere sagsbehandlingen samtidig lægger organisationerne dog også vægt på at objektivt ansvar ikke ligefrem har været nogen bragende succes i forhold til andre dele af færdselsloven for eksempel i forhold til totalvægt samt køre hvile tid ja ministeren har præciseret det oprindelige lovforslag og lægger nu op til at der skal sendes en vejledning til ejeren af bilen så man blandt andet kan lære hvordan en fører skal udpeges når nu retssystemet ikke længere er den opgave voksen lad mig dog slå fast med syvtommersøm at det slet slet ikke

de alvorlige retssikkerhedsmæssige problemer i det her

bliver løst vi må have helt andre boller på suppen selvfølgelig skal vi ikke drive klapjagt på bilejerne selvfølgelig skal vi ikke svække borgernes retssikkerhed

vejarbejde og det at man fordobler sanktionerne

på så få måneder har adopteret det forslag som jeg fremsatte i foråret i foråret hvor regeringspartierne tordnede imod mit forslag det kunne der slet ikke være tale om

en god idé at vi fordobler bøderne

hastigheden når man kører forbi et vejarbejde hvor der er nogle der går og arbejder og det er der en god grund til for det det er meget utrygt at gå derude på vejene og sørge for at vejene bliver bedre det er meget utrygt

nogle kommer blæsende forbi og vejarbejderne tænker hold da op det var godt at det gik godt men gør det også det i morgen så det er

et fornuftigt forslag det var derfor jeg selv fremsatte forslaget

fuldstændig ødelægger mit forslag ved at sige nej det skal ikke kun gælde når der er nogle der arbejder ved at vejarbejde det skal gælde fire og tyve timer i døgnet hvorfor det jo fordi

kan vejens forløb være forandret og det kan i sig selv være farligt og derfor

skal man have en ekstra høj straf også selv om man kører på et tidspunkt af døgnet hvor der ikke er nogen der arbejder

skal man stadig væk have en ekstra høj sanktion hvorfor det

så bør der vel også være dobbelt op på straffen alle andre steder i samfundet hvor man skilter hastigheden ned ellers

ingen mening ingen mening men det har regeringen trods alt ikke tænkt sig at

det ville vi i givet fald også stemme imod for vi er fra konservativ side interesseret i at beskytte vejarbejderne og derfor er vi interesseret i at

være strafbart men det skal være en almindelig bøde for en almindelig hastighedsovertrædelse og ikke dobbelt op det andet er så det her med de her atk

automatiske trafikkontrol hvor der tages

set indstillet på at man godt kunne se på

og hvis ikke der bliver reageret derfra jamen så må ejeren bare til lommerne og betale men vi har også den holdning at hvis

så bør det være politiet og anklagemyndigheden der forfølger det spor

forudsætningen her er er nok at man fortæller

og betale bøden

derfor er vi på det her punkt nødt til at sige nej vi kan ikke godkende regeringens lovforslag det krænker retssikkerheden og jeg synes

har været trist at høre at for eksempel den radikale ordfører siger jo jo men det er jo kun nogle få tusinde kroner så gør retssikkerheden ikke så meget det tager vi ikke så tungt det er virkelig en problematisk dag for folkestyret her i landet og for retssikkerheden ikke mindst det er virkelig

hvis ejeren af køretøjet siger at det var herre jørgensen der kørte bilen så må det da være politiet der kontakter herre jørgensen og siger vi har fået de informationer nu sender vi bøden til herre jørgensen

køretøjet i den ene eller

det kan ikke være rigtigt at det er ejeren

være politimyndighed anklagemyndighed og foged og

set to udmærkede ideer som regeringen

lovmaskine har forvansket og forvredet til det ukendelige og derfor

og i øvrigt sætte sætte ind på andre områder

meget glad for den debat vi har haft her i dag fordi den jo omhandler også mere principielle spørgsmål når det handler om hvordan vi får forbedret færdselssikkerheden lovforslaget indeholder to dele

der arbejder på eller ved vores veje for at holde dem i god og sikker stand

fastholder vi kontroltrykket på bilister

overholder hastighedsgrænserne ved at effektivisere sagsbehandlingen af mindre og det tror

hastighedsovertrædelser i forlængelse af den kommende udvidelse af antallet af

et betinget objektivt bødeansvar for ejeren eller også forbrugeren af et køretøj for hastighedsovertrædelser som altså er konstateret ved atk kontrol i de tilfælde hvor forseelsen

udløser anden sanktion end

som er begået ved vejarbejde for det er og skal selvfølgelig være helt centralt at de personer som arbejder på vores veje

udføre deres arbejde under både sikre og selvfølgelig også trygge forhold

at få sendt et klart signal om at hastighedsnedsættelser ved vejarbejde eller oprydning efter ulykker og lignende steder selvfølgelig skal tages meget alvorligt forslaget ligger i forlængelse af et andet lovforslag som folketinget vedtog

bred tilslutning sidste år hvor vi fik skabt bedre sikkerhed for mekanikere og servicemedarbejdere der bliver kaldt ud til havarerede køretøjer der holder i nødsporet på vores motor og trafikveje vi lægger altså som det også har været fremme op til at fordoble bøden for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde vi tror på at det har en præventiv virkning at skærpe sanktionerne

for hvornår der skal ske en betinget frakendelse af førerretten i de sammenhænge

frakendelsen skal ske allerede ved en hastighedsoverskridelse på fyrre procent mod altså i dag tres procent de skærpede sanktioner

anden markering er midlertidigt nedsat

det pågældende arbejde altså hvor der er tydelig markering og det

markeringer de foreslåede sanktioner det

noget herre tom behnke var inde på kommer altså til at gælde

ude at arbejde på stedet eller

værd at være opmærksom på

et hensyn til dem der arbejder på vejen vi skal tage det er vigtigt

på eller ved vejen ja det er selvfølgelig så også

opmærksom på noget som forøger risikoen for andre trafikanter så derfor giver det mening både selvfølgelig når der er folk på arbejde men også når der ikke er folk

være tale om at der er indsnævringer af kørebanerne der er skarpere kurver eller så er der

for at sikre en bedre afvikling af trafikken og har vi folk der overskrider hastighedsgrænserne der ja så udsætter de både sig selv men jo også andre for en betydelig fare derfor er det en bredere sanktion end det herre tom behnke jo altså tidligere har agiteret for men det er nødvendigt

både vejarbejderne og også sig selv og andre trafikanter som man udsætter for en fare i de her situationer øget færdselssikkerhed

også det bærende element i lovforslagets anden del for høj fart ved vi alle sammen er skyldig i alt alt for mange alvorlige trafikulykker vi skal have tallet ned både

angår andelen af dem der bliver dræbt i trafikken og også dem der kommer alvorligt

at vi altså ser en mindskelse i antallet af dræbte i trafikken og også i antallet af tilskadekomne i trafikken men vi skal længere ned og derfor

vi nødt til hele tiden og løbende at overveje nye tiltag som gør at vi får sat bedre ind over for de hastighedsoverskridelser der stadig væk er alt for mange af i trafikken brugen af

er et helt centralt værktøj i politiets arbejde med at kontrollere hastighedsgrænserne og med regeringens trafiksikkerhedspakke som er fra

som sagt besluttet at firdoble antallet af politiets fotovogne jeg har også med meget stor tilfredshed noteret mig at en undersøgelse fra rådet for sikker trafik her fra to tusind og tretten viser at seks og firs

seks og firs procent af danskerne mener at det er en god eller meget god idé at politiet kontrollerer bilisternes fart med fotovogne når beslutningen om flere atk

vil vi opleve det der er helt centralt nemlig et øget

er det vigtigt at fartsynderne så også oplever altså oplever at de udsættes for et stærkt kontroltryk det

til at sikre på forskellig vis dels

til behandlingen af sager under den

vil blive introduceret et nyt it system så sagsbehandling af de her sager

de her forseelser i højere grad automatiseres dels ved

med det her forslag sikres at der som udgangspunkt

ansvarlig i de her situationer i dag er det sådan

været fremme at cirka tolv procent af alle

billederne henlægges fordi billedet ikke kan anvendes som bevis for

så ejeren godt ville kunne identificeres ad den vej i to tusind og tolv svarede det til seksogtredivetusind billeder årsagen hertil

holder en hånd foran ansigtet drejer hovedet væk eller er skjult bag en solskærm

betinget objektivt bødeansvar sikrer vi jo altså at der som udgangspunkt altid er nogen at holde ansvarlig nemlig enten ejeren eller brugeren af bilen uanset om det er tilfældigheder eller

omgåelse som er skyld i at man ikke kan se føreren tydeligt samtidig sikrer vi også at at ejeren eller brugerne får en klar og let adgang til at slippe for bøden om man vil hvis en anden

føreren på det pågældende tidspunkt lad mig fremhæve følgende elementer i

den foreslåede ordning som har været meget diskuteret også her i dag det betingede objektive bødeansvar indeholder jo ikke alle forseelser men mindre grove hastighedssager hvor fartgrænsen er overskredet med højst tredive procent vi taler altså herved kun om

sager hvor straffen i dag alene er bøde altså alene er bøde vi taler ikke om klip i kørekortet vi taler heller ikke om frakendelse eller kørselsforbud vi taler heller ikke om konfiskation og selvfølgelig heller ikke om fængselsstraf bøden kommer desuden som det også har været fremme ikke til at stå på straffeattesten

også vigtigt at have for øje at det erfaringsmæssigt rent faktisk jo er ejeren eller brugeren der sidder bag rattet i over halvdelen af sagerne

tilfælde samme husstand som ejeren eller brugeren

på tale at pålægge ejeren eller brugeren en bøde hvis bilen for eksempel har været stjålet det fremgår også udtrykkeligt af de foreslåede nye bestemmelser i lovforslaget ejeren eller brugeren bliver desuden fritaget for det objektive ansvar når han udpeger en anden person som erkender have ført bilen på gerningstidspunktet den foreslåede ordning betyder at man som ejer eller bruger jo selvfølgelig bør forholde sig til hvem man udlåner sin bil til det gælder også

føreren er fra ens egen husstand med de her her oplagte

færreste ejere eller brugere

vil stå i en situation hvor de enten ikke kan udpege en anden som fører eller den anden fører ikke erkender eller vil erkende kørslen

at det er på et ret sikkert fundament

det klart at der har været debat om

været grundige overvejelser forud for det her lovforslag fordi det jo er regler om objektivt ansvar og det er regler som jo altså kun undtagelsesvis men dog alligevel tidligere er blevet indført uanset at vi ikke anbefaler et rent objektivt ansvar så har en række høringsparter også reageret på forslaget med bekymring i forhold til de retssikkerhedsmæssige konsekvenser og det har også været fremme i debatten i dag helt naturligt i øvrigt

også gjort indtryk i lyset af den her kritik

det endelige lovforslag som vi behandler her i dag har jo altså beskrevet processen mere end nøje for hvordan man pålægger et bødeansvar

det vil blive tilrettelagt og de aspekter

uden et retsmøde ejeren vil med den foreslåede ordning ikke indledningsvis få

kommer det men atk billedet vil selvfølgelig være lagret i politiets it system og ejeren vil kunne få adgang til at se det hvis man er

i tvivl om hvorvidt han på gerningstidspunktet har kørt på den pågældende strækning eller er i tvivl om hvem der kan have ført køretøjet og den her adgang til at se billedet

udtrykkelig nævnt i lovforslagets bemærkninger så den mulighed er der

billedet så kan man se hvem

også se om man rent faktisk kørte på den vejstrækning som man altså får en bøde for

vil man også fremadrettet kunne komme med indsigelser over for

måling for eksempel vedrørende målingens rigtighed udstyrets kalibrering som det hedder skiltningens lovlighed eller om fotovognen var opstillet korrekt det er også udtrykkelig nu nævnt i lovbemærkningerne

også gerne understrege at det naturligvis som det også er tilfældet i dag vil være anklagemyndigheden der skal tage skridt til at indlevere anklageskriftet til retten

det vil således påhvile anklagemyndighederne og ikke borgeren

der skal følge op på manglende reaktion fra ejerens side hvis forholdet skal retsforfølges det er på den baggrund vores vurdering at det samlet set

vil være retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at indføre indføre det vi taler om her altså et betinget objektivt bødeansvar i i de her omfattende sager som vi taler

er tale om i forhold til det vi foreslår desuden

inspireret af anbefalinger fra færdselssikkerhedskommissionen om indførelse af ikke et betinget men rent objektivt

ejeransvar i hastighedssager og at en lignende ordning det har også været fremme som den vi foreslår med et betinget objektivt

allerede findes i dag i belgien med de her bemærkninger vil

vi selvfølgelig indstillet på at finde en vej til det grundlæggende mener vi at det her er en god ordning tak for opbakningen fra enhedslistens side det vil have stor betydning det vil også kunne forbedre færdselssikkerheden hvilket er hovedmålet nemlig

forslag for et halvt år siden hvor ministeren talte imod det men det jeg er nødt til at spørge om er hvordan beskytter man disse vejarbejdere ved at lave dobbelt sanktionsstraf uden for arbejdstid så siger ministeren at det er fordi vejen kan have et andet forløb ja det kan den da godt så er spørgsmålet kommer regeringen med nye lovforslag om dobbelt op på de bøder og andre sanktioner i forbindelse med særlig lav hastighed på havnearealer viadukter skoler hospitaler smalle passager og andre steder hvor man netop har en skiltet hastighed af hensyn til trafiksikkerheden kan vi imødese nye lovforslag fra regeringen der går i den samme retning

hen behov for at få sat ind over for

sikrer kommer på gaden man ville kunne gøre det med andre former for automatisk trafikkontrol og så synes vi at det er en rimelig balance at

ved vejarbejder at der er lavet chikaner der er nye køremønstre og andet som jo både udsætter den der kører

vejarbejde og andre trafikanter

nu udtrykkeligt er indført at det

til politiet og få lov til at se billedet så man kan få afklaret de der forskellige tvister der måtte være i

godt vil spørge justitsministeren om er ministeren siger

har justeret og taget hensyn til de kritiske høringssvar men er det ikke fortsat

at vedkommende kørte bilen så peger pilen igen på ejeren

det for at hjælpe den pågældende altså

det kan være folk der har en bil der er på værksted

være mange forhold men i langt langt de fleste tilfælde sker det inden for familien

kunne afklare relativt enkelt og jeg forudser slet slet ikke de konflikter som jeg fornemmer

synes jeg bare at det bør siges hvis det er det sidste spørgsmål at det med et objektivt strafansvar

for den tidligere regering ser vi på færdselsloven i øvrigt

hvordan vil det være efter den nye lov det vil være en stadig væk være sådan at

kommer til ejeren som så godt nok er sigtet kan man sige men vedkommende har jo mulighed for

det er en anden der har ført bilen så ryger det vel tilbage og så ryger det vel igen ud til

lovforslaget vi behandler i dag er en ratificering af europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet som blev åbnet for undertegnelse den ellevte maj to tusind og elleve regeringens tilløb har således været langt det har jeg tidligere kommenteret

bekendt er sent bedre end aldrig da danmark allerede langt hen ad vejen lever op til konventionen er der hovedsagelig tale om at straffelovens § fire og halvfems stykke fire bliver ændret paragraffen sikrer at forældelsesfristen for tvangsægteskaber tvangsabort

offeret er fyldt en og tyve år hvis forbrydelsen

at forældelsesfristen for tvangsægteskaber tvangsabort og tvangssterilisation vil være fem eller ti år fra den dag overgrebet er begået det vil så betyde at hvis forbrydelsen er

at sagen er forældet inden hun er myndig

er en forbedring af den nuværende lov

derudover lægger

lovforslaget op til at vi tager et par forbehold hvor dansk lovgivning ellers kommer i konflikt med konventionen det første

ligesom regeringen er et fornuftigt forbehold at tage det andet forbehold handler om spørgsmålet om dobbelt strafbarhed her synes vi til gengæld at

er noget svær at gennemskue og

konventionens definition af køn som den fremgår af indledningen

om hvorvidt køn er biologisk eller en social konstruktion vi mener først og fremmest at køn er biologisk og derfor synes vi også at det

at skrive i en konvention at køn alene er en social konstruktion men så vidt vi kan læse

nogen betydning i praksis og derfor vil vi heller ikke lade det spærre for at vi tilslutter os konventionen så venstre anerkender altså konventionens hovedformål en nultolerance over for vold og en anskuelse af vold som en alvorlig overtrædelse af menneskerettighederne vold mod kvinder er uacceptabel krænkende og ikke mindst diskriminerende og venstre er tilfreds med at danmark ratificerer europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet med disse bemærkninger kan jeg sige at venstre er positivt stemt

et fokusområde i danmark igennem en årrække vi har allerede gjort rigtig meget på området lovforslaget som vi

har til formål at indhente folketingets samtykke til at danmark tiltræder europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet vedtages lovforslaget tilslutter danmark sig altså europarådets konvention om vold mod kvinder samtidig indebærer lovforslaget at straffelovens forældelsesregler ændres således at

tvangsabort og tvangssterilisation der begås over for et barn under atten år tidligst begynder at løbe når offeret fylder en og tyve år

på unge og stille arrangørerne til ansvar for deres fuldstændig uacceptable handlinger det kan disse strafferetlige ændringer være medvirkende til

i europarådet om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold

det er jo noget som vi alle sammen ønsker at bekæmpe

forbrydelsen er sket hvilket jo godt kan være mange år før

og dobbelt strafbarhed

være udløbet inden man overhovedet er myndig og inden man overhovedet tager stilling til sagerne men der er dog noget

det typisk i danmark hvis vi har tiltrådt en konvention

den kapitel syv fra artikel ni og halvtreds til

en og tres vedrører indvandring og asyl

ud på at hvis man er ramt af vold i sit ægteskab og ønsker

det er også noget vi har i danmark men af principielle grunde

ønsker vi faktisk ikke at støtte det i dansk folkeparti og det

er europarådet der egentlig har besluttet hvordan vores lov skal være

kræver at der bliver lavet lovændringer nu men det betyder også

i hvert fald sådan jeg har forstået det og så må justitsministeren jo rette mig hvis jeg tager fejl

det er altså årsagen til at vi i dansk folkeparti faktisk ikke ønsker at sige ja til det her jeg vil godt sige at

forældelsesfristen bliver lavet om for det synes vi faktisk er en rigtig god idé men det kunne vi jo sådan set bare selv have lavet

har heller ikke noget at gøre med at vi ikke ønsker at bekæmpe vold mod kvinder eller vold i hjemmet for selvfølgelig ønsker vi

men det har altså noget at gøre med at

jeg vil sige det sådan at det altså altid bør være sådan at det

skal kunne have lov til at ændre reglerne så af samme årsag støtter dansk folkeparti ikke

er på mange måder

lever dansk lovgivning jo op til konventionens krav

ordførere var inde på ændrer vi på forældelsesfristen for bestemte forbrydelsestyper blandt andet tvangsægteskab tvangsabort

enogtyvende år ligesom vi

i dag gør ved seksuelt misbrug af børn men i det store hele

at de også må se at få styrket kvinders rettigheder

syv lande som allerede har ratificeret konventionen

det første land blandt de lande vi normalt sammenligner os med

jeg håber at det vil gøre at politikere i

sverige finland storbritannien tyskland holland og så videre bliver en smule jaloux så de også får sat skub i processen

der skal jo ti lande til før den træder i kraft jeg håber det kommer til at ske

forstå at konventionen giver mulighed for at tage forbehold på nogle enkelte områder

er lige præcis de her steder hvor man kan sige at

anerkender at der kan være noget med retstradition

være mulighed for at tage forbehold

stolte af og i radikale venstre er vi i hvert fald meget

at der i danmark er omkring niogtyvetusind kvinder der årligt udsættes for vold i hjemmet omkring titusind af disse er udsat for gentagen og grovere vold

jeg også rigtig glad for at vi i dag kan sikre at danmark ratificerer europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

en stærk position når det gælder ligestilling sammenlignet med så mange andre lande verden over men det forpligter os vi skal gå forrest i arbejdet for at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder både i danmark og i andre lande og derfor er jeg som sagt glad for at danmark har mulighed for at blive et af foregangslandene når vi ratificerer konventionen på langt de fleste områder lever danmark op til de forpligtelser der ligger i konventionen ja på nogle områder går vi endda længere end konventionens forpligtelser i dag går vi så den sidste del af vejen og ændrer forældelsesfristen i sager om tvangsægteskab tvangsabort og tvangssterilisation og på den måde giver vi en mere fair chance til ofrene i disse sager vi ændrede forældelsesfristen i sager om eksempelvis incest fordi vi mente

det samme gælder selvfølgelig i disse sager indsatsen mod æresrelaterede konflikter og de nye regler for forældelsesfrister vil ikke blot fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder

være et stort skridt i den rigtige retning for at fremme ligestillingen af kvinder med etnisk minoritets baggrund dette skyldes at undersøgelser viser at det ofte er i etnisk minoritets familier denne type af kriminalitet foregår med disse initiativer tager regeringen afstand fra tvang og social kontrol samtidig med at vi rækker en hjælpende hånd ud til de mennesker der kommer i klemme i disse sager

til side enhedslisten har faktisk utrolig længe forsøgt at presse på for at danmark skulle ratificere europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet og det står vi nu med i dag vi har stillet spørgsmål i sagen vi har haft et beslutningsforslag i salen

lovforslag og det er vi selvfølgelig rigtig rigtig glade for ikke mindst fordi det nu bliver muligt fra danmarks side at lægge pres på endnu flere lande

vold mod kvinder er ikke kun i gåseøjne et

er uhyggeligt og uacceptabelt og noget der skal bekæmpes

et ligestillingsspørgsmål hvert år

udsættes cirka niogtyvetusind

for partnervold

det er ikke kun et privat anliggende når der foregår vold i hjemmet men desværre er vi stadig væk i en situation hvor man alt for ofte kategoriserer vold i hjemmet og partnervold som et privat anliggende som husspektakler

og det er ikke kun uacceptabelt fordi det betyder at der er mennesker der bliver udsat for vold uden at der sker en tilstrækkelig reaktion fra samfundets side det er også uacceptabelt fordi det er med til indirekte at insinuere at kvinder der er udsat for vold selv bærer en del af skylden

ligestilling når vi kræver en større indsats og handling over for vold i hjemmet

det nye og meget progressive ved den her konvention er nemlig også at man anerkender vold mod kvinder som et strukturelt problem et problem som adskiller sig fra andre former for vold fordi det udspringer af kønsroller og kvindeundertrykkelse og når vi ratificerer den her konvention siger vi ikke bare nej til vold vi siger nej til den kvindeundertrykkelse og den mangel på reel ligestilling der legitimerer at partnere udøver vold og psykisk terror mod deres nærmeste vi stiller os op som beskyttere og værn omkring de børn der oplever deres mor eller far blive udsat for vold i hjemmet som ødelægges som mennesker og som er i risiko for

videreføre den voldelige adfærd i deres eget voksenliv

særlige tilgang og det at forstå vold mod kvinder som et ligestillingsproblem som en strukturelt problem i samfundet som noget der ikke kun har noget med biologi at gøre men den måde vi ser køn og kønsroller på i vores samfund der gør denne konvention særlig progressiv

når vi taler om niogtyvetusind kvinder i danmark der udsættes for partnervold taler vi også samtidig om cirka hundrede millioner europæiske kvinder der udsættes for partnervold årligt det er rigtig rigtig mange mennesker

for at presse på for at endnu flere lande ratificerer den her konvention når danmark har sat sin underskrift

det er en del af det at udbrede menneskerettigheder retten til egen krop retten til at sige

til andre lande som er positivt og hvor danmark burde gå forrest derfor

i sin begrundelse siger at de ikke mener at danmark skal tiltræde konventionen det at udbrede menneskerettigheder

burde sådan set også være dansk folkepartis opgave og det har meget meget lidt med dansk suverænitet at gøre det har noget at gøre med kvinders rettigheder

det forslag vi behandler i dag kommer som bekendt for at danmark kan ratificere europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet vi noterer os at gældende dansk lovgivning i vidt omfang allerede opfylder de forpligtelser der er indeholdt i konventionen men vi er alligevel glade for at der er nogle ændringer vi er for eksempel glade for at forældelsesfristen i sager om tvangsægteskab tvangsabort

fremover først skal begynde at løbe når offeret fylder en og tyve år i vores bog er det et fint initiativ da den slags alvorlige overgreb mod mindreårige kræver en helt særlig indsats og opmærksomhed liberal alliance ser således velvilligt på det

set uanset om volden finder sted i hjemmet eller uden for hjemmet

også uanset om offeret er mand

så selvfølgelig skal vi komme efter volden

men når det så er sagt sådan helt generelt så er det jo heller ikke nogen hemmelighed at der er områder hvor der er behov for at man sætter særlig fokus på og tager særlig hånd om nogle problemer hvor det måske er endnu sværere at begå sig og hvor det er svært at kunne komme til at anmelde det til myndighederne og når det så endelig sker

derfor er vi positive over for at man ratificerer den her konvention ingen problemer i det men vi er for så vidt ikke enige i

det her med stalking jeg ved godt at man som regering formentlig er nødt til at gøre det fordi den danske lovgivning lige nu er indrettet på en sådan måde at man er nødt til at tage det forbehold men jeg vil gerne understrege at for mig som konservativ er det ikke væsentligt

forbehold i forhold til konventionen

jeg bare sige det er vi ikke enige i

forbeholdet betyder ikke at vi ikke kan gøre det det betyder bare at vi ikke behøver at gøre det og det håber jeg at ministeren og regeringen husker på så synes jeg også det er værd at understrege at når vi taler om en konvention her som handler om vold mod kvinder og vold i hjemmet

lidt morsomt bemærke at det er lidt underligt at hverken ligestillingskommissæren eller vores egen ligestillingsminister ligesom har gjort anskrig i den sammenhæng og sagt at

understrege at vi i danmark halter

bagud i forhold til vold mod mænd

hvor vi i danmark har krisecentre til voldsramte kvinder så har voldsramte mænd ingen steder at gå hen og det synes jeg er et problem voldsramte mænd er henvist til at søge ned på et almindeligt herberg eller en varmestue eller lignende der er reelt ingen muligheder for voldsramte mænd så lige så vigtigt det er at vi nu har en konvention der handler om vold mod kvinder og vold i hjemmet så burde man faktisk også have en konvention mod vold mod mænd og vi burde i danmark tage nogle initiativer til at få samlet op i forhold

i mange år så det er ikke belastende for eller en beskyldning mod den nuværende regering slet ikke det er bare en konstatering af at der er en skævhed i den måde vi behandler det her problem på i danmark

heldigvis bliver taget god hånd om voldsramte kvinder og det skal vi blive ved med men der mangler initiativer i forhold til at tage hånd om voldsramte

folketingets samtykke til at

til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet populært kaldet europarådets konvention om vold mod kvinder lovforslaget

samtidig ud på at ændre straffelovens forældelsesregler så forældelsesfristen i sager om tvangsægteskab tvangsabort og tvangssterilisation der begås over for et barn under atten år tidligst begynder at

når offeret fylder en og tyve år

lovforslaget være med til at sikre at dansk lovgivning fuldt ud lever op til de krav som europarådets konvention om vold mod kvinder stiller os over for med de bemærkninger

vil sige tak for en rigtig god debat og

der har været nogle spørgsmål til enkelte

meget kompliceret og måske tjener det

til den fælles forståelse af omfanget af det at vi gør det på skrift i udvalgsarbejdet

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den tredje december jeg giver først ordet til ordføreren for forespørgerne

kroniske børnesygdom og det er den sygdom som forårsager flest indlæggelser på de pædiatriske afdelinger der er absolut brug for en styrket indsats i venstre efterspørger vi at vi i fremtiden sikrer området højere prioritet ved at der iværksættes initiativer som sikrer at de retningslinjer der er for behandlingen af børneastma følges og gerne at der indføres nationale kliniske retningslinjer ligesom vi gerne ser at der tages initiativer som kan forbedre den tidlige

har lejlighed til at diskutere det her i dag astma og børneastma er jo en en kronisk betændelsestilstand i lungerne det kan give anledning til gentagne anfald af åndenød hoste trykken i brystet og hvæsende eller pibende vejrtrækning astma forekommer mere hyppigt hos børn end hos voksne og optræder ofte i perioder hos børn mens den oftere er mere vedvarende hos voksne sygdommen rammer meget store grupper i befolkningen og den rammer socialt skævt den sidste del kommer jeg tilbage til

af de helt store folkesygdomme og vi ved at sygdommen i noget omfang desværre stadig er underdiagnosticeret ubehandlet eller underbehandlet astma kan medføre at man over tid også taber lungefunktion og det øger risikoen for kronisk invaliderende lungelidelse med varig nedsættelse

at sygdommen opstår i samspil mellem arv og miljø men i dag kender vi ikke den egentlige årsag til astma

gennem primær forebyggelse sikre at børn og voksne ikke udvikler astma

at vi er opmærksomme på at opspore astma så tidligt som muligt ved tidlig opsporing og udredning

kan den korrekte diagnose stilles og så kan den rigtige behandling af den enkelte patient om det er barn eller voksen

vi taler om kan dels være akut medicin til den aktuelle situation dels forebyggende medicinsk behandling

kan man se på hvad det er for miljøfaktorer der udløser symptomerne sundhedsstyrelsen oplyser at blandt småbørn har op mod tyve procent episoder med astmatiske symptomer og omkring ti procent af skolebørnene har astma

klar sammenhæng mellem astma og allergi

alle med astma undersøges for allergi og andre allergiske sygdomme

allergi over for en række miljøfaktorer som pollen dyrehår husstøvmider og udendørs skimmelsvampsporer udløse astmasymptomer men også andre faktorer som for eksempel luftforurening og tobaksrøg kan udløse symptomerne

i salen vedrørende allergibehandling nævnte jeg at de fleste med allergi og astma udredes og behandles i almen praksis grundlaget for udredning og diagnosticering i almen praksis er en håndbog om udredning og behandling som sundhedsstyrelsen har været med til at udgive for nogle år tilbage da vi havde sidste forespørgsel

på talerstolen og viftede med den nu tror

altså det der står i den er stadig aktuelt

nu hvor den har nogle år på bagen kan det være at den er røget lidt langt tilbage i bogreolen nogle steder derude det kan godt være at den ikke bruges i tilstrækkelig

det faglige selskab kan vi sige for de praktiserende læger er ved at etablere en arbejdsgruppe

fra selskabet henvender sig jo til de praktiserende læger og praksispersonalet og jeg er meget glad for at man anerkender at der ved siden af den kommende vejledning om allergiske sygdomme også er behov for en særlig indsats vedrørende tidlig opsporing af børneastma derfor arbejder selskabet nu også på en opstart af en arbejdsgruppe om det allerede til foråret det hilser jeg velkommen

de praktiserende læger er oplagte til den tidlige opsporing netop fordi de har regelmæssig undersøgelse af alle børn via børneundersøgelserne vi

at alle børn skal tilbydes syv forebyggende helbredsundersøgelser i løbet af de første fem leveår den praktiserende læge vurderer ved hver enkelt undersøgelse om barnet er i trivsel og om barnet udvikler sig som forventet i forhold til sin alder

almen praksis en helt central rolle at spille i den målrettede opsporing og diagnosticering af astma langt størstedelen af udredning og behandling varetages i praksissektoren det vil sige primært i almen praksis men også i speciallægepraksis her kan lægen foretage lungefunktionsundersøgelse undersøge for allergi ved for eksempel at foretage en priktest udover

iværksætte en forebyggende medicinsk behandling kan patienten og familien rådgives om hvad overveje i forhold til hjemmet i forhold til dagligdagen i det hele taget for at undgå eller i hvert fald mindske symptomer der er udløst af

når astma er diagnosticeret og udredt er

praksis at såvel børn som voksne kan leve et stort set normalt liv uden symptomer på sygdommen når de har kendskab til deres astma når de får den optimale forebyggende behandling og når de får uddannelse i at kontrollere sygdommen

spædbarns og småbarnsalderen end børn af

og de sygdomme vi her taler om er især luftvejsinfektioner ofte med astmatiske symptomer og lungebetændelse

mod passiv rygning et helt centralt og nødvendigt forebyggelsestiltag kan vi undgå tobaksrøg under graviditeten og i barndommen

initiativer med henblik på at reducere antallet af rygere og sikre at børn og unge ikke ryger med regeringens sundhedspolitiske udspil er der afsat to og fyrre million kroner over fire år til at hjælpe storrygere med at holde op med at ryge med den sidste satspuljeaftale på sundhedsområdet eller den forrige må jeg jo hellere sige efter at vi indgik en i går aftes er der desuden afsat seksten million kroner til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge den seneste revision af lov om røgfri miljøer trådte i kraft i august sidste år

skridt i den rigtige retning i vores bestræbelser på at sikre beskyttelse mod passiv rygning på arbejdspladser og vigtigst af alt på børneinstitutioner i skoler og hvor børn har deres hverdag

har sundhedsstyrelsen sidste år udsendt en forebyggelsespakke om tobak som understøtter kommunernes arbejde med at begrænse andelen af rygere jeg vender lidt tilbage til sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om lidt siden vi diskuterede allergi

i salen i april har regeringen og danske regioner indgået aftale om regionernes økonomi for to tusind og fjorten vi er enige om at der er grundlag for en styrket indsats på lungeområdet netop fordi konsekvenserne ved at blive ramt af en lungesygdom er store både for den enkelte og for samfundet derfor er glad for at vi er enige om fremover at styrke indsatsen variationer på tværs af landet tyder også på at der er grundlag for et målrettet fokus

af børneastma jeg kan oplyse at der i øjeblikket foregår en samlet vurdering af om børneastma skal indgå i de kommende retningslinjer og at vi får en afklaring til foråret

som bekendt ikke noget vi politisk bestemmer men noget der drøftes og besluttes i faglige kredse

de anbefalinger for behandling af børneastma der

udarbejdet af dansk pædiatrisk selskab kan de understøtte en ensartet behandling i landets regioner kvalitetssikring og en styrket indsats i praksissektoren med henblik på tidlig opsporing og udredning af børneastma vil selvfølgelig også omfatte en løbende kompetenceudvikling på området her inklusive det der jo hedder det allergologiske område monitorering af behandlingskvaliteten er også et relevant parameter og derfor ser jeg

meget frem til at følge danske regioners praktiske udmøntning af økonomiaftalen på lungeområdet i dag er astma desværre en væsentlig årsag til at børn bliver indlagt akut på pædiatrisk afdeling jeg har lige besvaret to folketingsspørgsmål om det og kan oplyse at antallet af akutte indlæggelser af børn med astma på de pædiatriske afdelinger er faldet

fra to tusind og otte til to tusind og tolv indlæggelsestiden er også faldet i den samme periode

forældre og børn i al hast at måtte en tur omkring hospitalet jeg har selv

og var meget bekymrede og og måtte have ham kigget på på grund af noget med lungerne

med den styrkede fokus på målrettet opsporing og diagnosticering

at få antallet af børneindlæggelser på grund af astma yderligere

oplyse at region midtjylland har igangsat udviklingen af et forløbsprogram for børneastma

mellem børneambulatorierne og almen praksis programmet er meget relevant for et tæt samarbejde mellem den primære og den sekundære sundhedssektor er selvsagt optimalt

de andre regioner gør det er helt oplagt at tænke på

gennemførte rambøll management consulting i to tusind og tolv en undersøgelse for sundhedsstyrelsen om sociale forholds betydning for håndteringen af børn med kronisk sygdom herunder også astma

at der er en social ulighed i håndteringen af børn og unge

for at understøtte familier i svagere positioner tre kommuner greve herning og svendborg har i øvrigt fået bevilget midler fra satspuljen til at gennemføre flerårige projekter med fokus på indsatsen over for børn og unge med kronisk somatisk sygdom vi ved at patientuddannelse generelt er vigtig det gælder selvfølgelig og måske var

ved at sige i høj grad for patientgruppen her vi taler

patientuddannelse her både om hjælp til at opnå korrekt medicinering korrekt anvendelse af medicin og også at kunne fastholde folk i

få god astmakontrol og til forståelse af

mere konkret kan udløse symptomerne hos den enkelte patient man skal kunne reagere hurtigt over for pludselig opståede symptomer eller symptomforværring og det indebærer jo at man både har kendskab til de udløsende faktorer og instruktion i selve behandlingen og hvordan man bedst følger op på det

folketinget at sundhedsstyrelsen sidste år udgav en rapport om kvalitetssikring af patientuddannelsen rapporten har til formål at vejlede kommuner og regioner og på

understøtte den igangværende udvikling af patientuddannelserne

jo heldigvis inde i en udvikling hvor borgere med kronisk sygdom generelt bliver givet kompetencer til mere inddragelse og mere aktiv deltagelse både i forebyggelse og behandling vi går så vidt muligt i retning af mere borger mindre patient inddragelsen handler jo i bund og grund om at møde borgeren barn som voksen der hvor de er og som de mennesker de er de er ikke en diagnose med ben

om et rolleskifte mellem patient og sundhedsprofessionelle hvor patienter og pårørende bliver set som medspillere og som samarbejdspartnere jeg tror også

at mere inddragelse hvis vi skruer det rigtigt sammen og arbejder seriøst med det vil bidrage til en langt større grad af lighed i anvendelsen af sundhedsvæsenets ydelser

og behandlingen på den enkelte patients præmisser

skabe større lighed og ved i højere grad at inddrage de ressourcestærke patienter aktivt selv

har brug for lidt mere assistance har brug for at blive klædt lidt bedre på eller fulgt lidt tættere

levner forældrenes situation ikke den tilstrækkelige mulighed for tidlig opsporing eller behandling med efterfølgende kontrol

og i dagligdagen og som udløser symptomerne hos barnet

skal der en tværfaglig indsats på banen så vi kan sikre de her børn

en bedre forebyggelsesindsats en bedre fastholdelse i behandlingen og dermed også en bedre sygdomsprognose og et bedre børneliv sundhedsstyrelsens nuværende indsats i astma allergi i skolen finder man på hjemmesiden der hedder

om at give pædagoger og skolelærere og andet skolepersonale en større indsigt i området

andre lejligheder her fra folketingets talerstol

reklame for den for det er en meget informativ og brugbar

er tale om en virtuel skole med informationer om overfølsomhedssygdomme og skolens hverdag i relation til astma og allergi

i grundskolen inklusive den kommunale sundhedstjeneste og kommunens skoleforvaltning siden er blevet til i et samarbejde mellem patientforeningen astma allergi danmark og sundhedsstyrelsen og formålet er at udbrede

og håndteringen af de udfordringer som skolen og skolepasningsmiljøet er

lidt tilbage til sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker som jeg også nævnte tidligere i to tusind og tolv udsendte sundhedsstyrelsen nemlig de første ni forebyggelsespakker der er tale om et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde

særlig relevant også at nævne forebyggelsespakken om indeklima i skolerne som kom for cirka en år siden her er formålet blandt andet

understøtte kommunernes indsats for at forbedre kvaliteten af indeklimaet i skolerne

i undervisningen vi ved at dårlig luftkvalitet betyder noget for

voksne med astma og andre allergiske lidelser så en forbedret luftkvalitet vil betyde meget

også hvis der skulle være nogen blandt lærerne eller personalet der har problemer

opfordrer også til at kommunerne generelt fokuserer på indeklima når de laver sundhedspolitik og når de laver skolepolitik politikken kan hensigtsmæssigt omfatte et mål for standard og kvalitet af indeklimaet i kommunens skoler med fokus på undervisningslokalerne

af regeringens igangværende og planlagte tiltag på børneastmaområdet synes jeg vi har været vidt omkring og jeg vil bare til sidst

nye vejledninger på vej fra dansk selskab for almen medicin

økonomiaftale med fokus på en styrket indsats på lungeområdet der er målrettet fokus på at komme den sociale ulighed til livs blandt andet gennem patientuddannelse herunder forældreuddannelse og sundhedsstyrelsen har med forebyggelsespakkerne givet kommunerne solide redskaber

arbejde med det her i deres generelle forpligtelse til at løfte forebyggelsen

her tiltag viser jo meget godt at det her område er et vigtigt område det ligger regeringen meget på sinde vi har fokus på

og voksne og der må ikke herske tvivl om at vi stiler målrettet efter en tidlig opsporing og en mere systematisk indsats for at sikre livskvalitet for den enkelte for at reducere ulighed i sundhed og for at sikre gode børneliv også for de unger

astma er i danmark den mest almindelige årsag til fast medicinsk behandling og brug af sundhedsvæsenets ydelser

astma har højere sygefravær ofte indlæringsvanskeligheder og har en tendens til at være mere socialt og psykologisk udfordret i samspillet med andre astma er en dyr sygdom for samfundet

pointere for et øjeblik siden ud over de midler som bruges på sundhedsudgifterne koster det samfundet mange penge at størstedelen af de børn der rammes af astma

mens virksomhedernes produktionstab i tabt arbejdsfortjeneste estimeres til

kommer så udgifterne forbundet med sociale ydelser astma er altså en sygdom med en lang række konsekvenser til følge for den syge for familien og for samfundet som helhed den tidligere vk regering satte fokus på astma blandt andet ved at prioritere midler til forebyggelse undersøgelse og behandling af astma hos børn via finansloven afsatte man midler til dansk børneastma center som løbende

forsker i området disse initiativer har bragt os et stykke ad vejen

for yderligere tiltag astma er en sygdom der grundlægges tidligt i livet og det giver os optimale muligheder for at få noget for pengene ved tidlig opsporing og en målrettet indsats men tidlig opsporing hjælper jo ikke alle dem

behandlingsvejledninger baseret på omfattende national og international konsensus men disse vejledninger følges tilsyneladende kun i begrænset omfang for fakta

behandlings og indlæggelseshyppighed af børn med astma er præget af regionale forskelle indlæggelsesvariationerne i forhold til astmaramte børn

hvorfor danmark har de længste hospitalsindlæggelser i

som vi jo på så mange andre områder ofte sammenligner os med

gør anderledes i deres tilgang til børneastma om der for eksempel

på tværs af sygehuse og praktiserende læger variationerne vidner om at der i danmark er behov for en øget standardisering og en bredere enighed om at følge de beskrevne retningslinjer derfor ønsker vi i venstre

få nationale kliniske retningslinjer hvor vi gerne ser

tages højde for at fysisk aktivitet er særdeles vigtigt også for astmabørn sidst men ikke mindst ser vi i danmark en stigende tendens til at man nogle steder overbehandler børn hvilket medfører et unødvendigt højt forbrug af dyre kombinationspræparater det vidner om at der mangler en kobling mellem vejledning

den slags siksakkurs skaber utryghed

børn og forældre det ville være optimalt hvis det var nemmere for den enkelte praktiserende læge og for sygehuse at hente information og viden på området således at man sikrer en nem tilgang til viden på astmaområdet hensigten er selvfølgelig ikke at fratage læger eller sygehuse deres ordinationsret men i venstre mener vi at vi bliver nødt til at være ensrettet i den måde

vi diagnosticere og behandler astmabørn

være forskel på om man er astmabarn i svendborg silkeborg eller slagelse børneastma

område som kun i meget begrænset omfang er behandlet i regionerne

regeringens aftale om regionernes økonomi

og fjorten der står ganske vist at der er grundlag for en styrket indsats og et målrettet fokus i forhold til børneastma men desværre er der ingen videre detaljer om hvad sådan en indsats og sådan et fokus måtte indebære begge dele finder vi i venstre en lille smule besynderligt problemets omfang taget i betragtning

at prioritere at der laves nationale kliniske retningslinjer for behandling af børneastma

at de regionale behandlingsforskelle minimeres at der sættes fokus på tidlig opsporing af astma

man reducerer social ulighed og skævhed i forhold til astma

at regionerne i højere grad prioriterer området

folketingets partier er enighed om at man skal have et øget fokus på

folketinget noterer sig vigtigheden af at opspore astma

så tidligt som muligt så behandling kan iværksættes de praktiserende læger har en central rolle i målrettet opsporing og diagnostik af lungesygdom i almen praksis folketinget konstaterer at dansk selskab for almen medicin planlægger at udarbejde vejledning om børneastma i almen praksis herunder tidlig opsporing og behandling folketinget konstaterer

i forhold til indlæggelse af børn med astma folketinget noterer sig med tilfredshed at regionerne har tilkendegivet at de vil tage initiativ til at styrke kvaliteten i behandlingen af børneastma

sammen med regionerne til implementering senest ultimo to tusind og fjorten folketinget imødeser beslutning om udarbejdelsen

folketinget opfordrer regeringen til et øget fokus på astma og tidlig opsporing også med vægt på at især sociale uligheder

generne ved sygdommen hos børn bliver så lette og så få som overhovedet muligt hvis ikke

ønsker vi naturligvis også at man så tidligt så hurtigt som muligt finder ud af om barnet fejler noget og hvad barnet fejler og vi ønsker naturligvis også

sættes i gang med det samme

astma forårsager som flere allerede har sagt flest indlæggelser af børn på sygehusene og mest udskrivning af medicin til børn

børn har rigtig vanskeligt ved selv at vurdere om de fejler noget og derfor er det også

jeg kunne engang imellem godt

i gymnastiksalen blive forpustet det blev jeg hyppigst tror jeg på grund af dårlig kondition men jeg havde kammerater som blev forpustede fordi de havde astma her er det vigtigt

skelne hvad er årsagen til det hvilke første symptomer viser børn på eksempelvis

have astma hvem skal gribe ansvaret hvem skal have ansvaret for at man hurtigst muligt finder ud af at børn lider af astma forældrene pædagogerne skolelærerne sundhedsplejerskerne de praktiserende læger eller andre her er mit svar

tror at det er nogle enkelte men at det er alle der skal være opmærksom på det behandlingssystemet i danmark altså det offentlige stærke robuste sundhedsvæsen skal naturligvis også være til stede med den tilstrækkelige kapacitet og med den tilstrækkelige og rigtige faglighed

danske regioner som bærer et meget stort ansvar for sundhedsvæsenet hospitalerne og de praktiserende læger har et stort ansvar derfor bed jeg også meget mærke i

for danske regioner i april måned i år på årsmødet

danske regioner satte fokus

rækkerne og nikkede meget anerkendende da formanden bent hansen sagde og jeg citerer at det burde ligge lige til højrebenet

det burde det gøre og derfor glæder det mig også at der allerede i juni måned i år blev fulgt op på det i forbindelse med økonomiaftalen mellem danske regioner og

der sagt at tidlig opsporing af børneastma er i fokus at kliniske retningslinjer for behandlingen er en nødvendighed og at det skal der arbejdes med danmarks lungeforening som jo forener rigtig mange patienter og pårørende til borgere med lungesygdomme har også

rettidigt og godt i fokus men lad mig nu sige en ting og det er vi skal som politikere ikke blot have opmærksomheden rettet mod opsporing og tidlig behandling af børneastma vi bliver også nødt til at fokusere på den forebyggelsesmæssige side af det hvorfor får børn astma som sundhedsministeren også har udtrykt det i sin redegørelse her i dag er der altså en social skævhed en social ulighed i udviklingen af børns sygdom herunder også børneastma det må og skal vi have fokus på i en velfærdsstat i et rigt samfund som det danske

social baggrund udvikler sygdomme kroniske sygdomme lad mig bare

er allergi mange gange en af komponenterne i en af årsagerne til udviklingen af astma det glæder mig rigtig meget at vi har forespørgslen her i dag det glæder mig at der er udtrykt så stor politisk enighed om

højt på dagsordenen man kan gøre noget og vi skal gøre noget socialdemokraterne støtter det oplæste

leopold meyers den første barnepleje fra atten

fem og halvfems det var

til at vi i dansk folkeparti har været med til at

man er faktisk nået meget langt og der er mange interessante ting imellem vi bliver nødt til at have

høj prioritet fordi vi ved at det er som de andre ordførere også har omtalt

tobaksrøg men det kan også være dårlige værelser huse med råd og svamp vi ved at det kan være genetisk vi ved at

ved fysisk aktivitet kan man provokere det så man får den her form for astma

er overfølsomme for bestemte ting

ordførere tale meget om hvad man har gjort osv

herre flemming møller mortensen var inde på de her børn der legede og blev forpustede at at der er den information så man som forælder eller nybagt forælder ved at hvis det er man har et meget stille barn

lave en tidlig udredning og

at de har både blandt børn men også blandt voksne

astmatikerne med ind under så man sikrer at vi får

retningslinjer som

nogle nationale retningslinjer man har jo faktisk i dag en del retningslinjer og guidelines lavet af specialister

kan behandle så mange som ministeren ønsker at

jeg kan være i tvivl

vi ved jo at de praktiserende læger

de skal løbe rundt og lege

nogle af specialisterne siger at

vi kan se med voksne astmatikere at de har

det burde ellers være nogle af dem vi kan fange så hvis vi har svært ved at fange voksne kan det blive endnu sværere at fange børnene vi kan også se at der i dag er ventetider ministeren har lovet en udredningsgaranti på en måned men jeg jeg har lige kigget på tiderne og voksne kan

måned samtidig

store variationer fra læge til læge

hvordan man behandler astmatikere så det er nødvendigt at vi tager hele den her plan op at vi sikrer at vi også informerer

barn har astma og sikrer en ordentlig udredning og behandling

bronkitis astma høfeber

støvallergi parfumeallergi latexallergi det sidste forårsagede

grin da jeg gik i skole men det betyder jo så også

kender de bekymringer

selve hjælpen kommer alt for sent og når den så endelig kommer

ekstremt ukoordineret og efterfølgende

og nogle gange mangler man også

det betyder at selve forløbene

at forebygge jo senere man

ikke bliver en del af en helt almindelig hverdag med leg og glæde og læring

nødt til at være væk fra arbejde og uddannelse

det her jo en utrolig vigtig debat som jeg tror vi skal blive ved med at

fra sundhedsstyrelsen og fokus på børn og unge

rigtig rigtig gode ting men vi skal også samtidig huske på at hvis vi skal gøre noget i forhold til astma og allergi nu vælger

det hele under et selv om jeg ved at forespørgslen alene handler om astma

også kommuner og også praksissektoren problemet i dag er jo

et barn bliver indlagt med astma så er det hospitalet eller egen læge der styrer og så er der måske også

rigtig meget koordinering heller ikke særlig meget fokus på det her

hvornår der er blevet gjort rent på mit kontor her på christiansborg hvis der er parfume i det man har gjort rent med så ved jeg at den dag har jeg sindssygt meget hovedpine og

nødt til at sige at alle skal løfte deres del af ansvaret

det er vigtigt

sektorerne koordinerer men også at man

jeg synes det er interessant at debattere det her men vil også rigtig gerne være med til at

det her skal løses på den

kan gøre i fællesskab for at christiansborg også

den koordinerende funktion som jeg synes

at hun har rejst den her meget vigtige debat som også personligt betyder rigtig meget for mig

en rigtig ubehagelig oplevelse at få et astmaanfald

ikke man er i tvivl om hvis man nogen sinde har set det så det er rigtig vigtigt at sætte fokus på hvordan vi kan blive bedre til at opspore og behandle astma

jeg synes også det var en vigtig pointe sundhedsministeren havde at en af udfordringerne vi har når det gælder børneastma er at vi stadig ikke kender

også den primære årsag til at vi ikke kan forebygge at der er så mange børn som får astma i første omgang

vigtigt at nævne at der allerede i dag foregår et vigtigt forskningsarbejde i dansk børneastma center som venstres ordfører nævnte tidligere hvor man forsøger at finde forklaringer forsøger at komme med nogle svar som gør at vi bliver i stand til at forebygge at der er så mange børn

at vi kan se i nogle af de svar vi har fået i folketingets sundhedsudvalg at antallet af akutte indlæggelser blandt børn med astma er faldet over de sidste fem år sundhedsministeren nævnte tallet at det var et fald fra to tusind og otte til to tusind og tolv

færre indlæggelser af børn som får et akut astmaanfald det er jo også interessant at kigge på hvad årsagerne kunne være til det måske kunne

findes et clue i britisk forskning som er lavet på

man set det samme fald i akutte indlæggelser blandt børn med astma

årsag kunne være den ændrede kultur der er kommet som følge af rygelovgivningen

storbritannien det at der er færre rygere det at der er flere røgfri miljøer også hvor børn færdes kunne være en af årsagerne til at der er færre børn der oplever et akut akut astmaanfald om det også er tilfældet i danmark og om det er sådan sammenhængen er tror jeg ikke man er fuldstændig afklaret med endnu men jeg synes i hvert fald er interessant at vi måske kan skåne nogle børn for den meget meget ubehagelige oplevelse det kan være at blive indlagt akut fordi man har svært ved at trække vejret jeg synes

at et samlet folketing her i salen står bag et fælles vedtagelse hvor fokus på på astma handler om at sikre en tidlig opsporing og handler om at sikre en ordentlig behandling vi ved at

den rette behandling så kan man blive næsten symptomfri eller

dermed få en langt højere livskvalitet men desværre er situationen den at selv om vi ved hvad det er for en behandling der skal til så er det ikke alle børn den når ud til derfor er det helt centralt når vi i vores fælles vedtagelse understreger at den viden der findes på området skal ud til alle både i almen praksis

i resten af sundhedsvæsenet i form af nationale kliniske retningslinjer jeg synes også det er vigtigt at vi fastholder at der skal være et samarbejde mellem de to sektorer

dag risikere at blive indlagt akut og det samarbejde skal glide rigtig godt der mener jeg at vi har nogle gode muligheder med det

som netop handler om samarbejdet i sundhedsvæsenet så med de bemærkninger vil jeg er glad for det fælles vedtagelse og hilser den her debat

diagnosticering og korrekt behandling kan fjerne størstedelen af symptomerne som ellers både kan resultere i reduceret arbejdsevne og mistet livskvalitet for samfundet koster astma i dag op til syv milliard kroner i produktionstab på grund af arbejdsfravær

dette betyder at der er rigtig god fornuft i at gøre mest muligt for at sikre en tidlig behandling og forebyggelse da mange af risikofaktorerne i forhold til astma i dag er ukendte ville det eksempelvis give god mening at sikre forskning på dette område samt at blive bedre til at gribe ind tidligt specielt når det gælder børn derfor er liberal alliance i høj grad villige til at se på det her område

derfor er det jo ekstremt vigtigt at vi har en tidlig opsporing når astma opstår

er det ekstremt vigtigt at man også sørger for at de rette specialister er til stede og at de praktiserende læger henviser til specialisterne når der er behov

man give børnene de bedste bedste muligheder for at kunne deltage på lige vilkår med de andre

derfor er det vigtigt at vi har et stærkt fokus på det her område og derfor er jeg meget glad for at vi er enige her i folketinget om det forslag

regeringen har listet de initiativer op som er blevet nævnt i ministerens tale

at der bliver udarbejdet nogle retningslinjer at der bliver udarbejdet

er en vis form for sammenlignelighed

der er sagt mange gode ting

for at debatten er blevet rejst og vi ser frem til arbejdet med at styrke det her

som midlertidige medlemmer af folketinget ophørt fra de nævnte datoer

ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes tirsdag den